fuldmægtigen står henne i banken med en sådan generalfuldmagt og når fuldmagtsgiveren lider af demens ja så viser det sig jo at bankdirektøren alligevel sjældent respekterer den så det er ikke et godt praktisk fænomen man har i form af en generalfuldmagt den anden mulighed er ikke at foretage sig noget

der alt andet lige ske det at man bliver umyndiggjort og

udpeget en værge via statsforvaltningen det har

bliver der udpeget en person som vedkommende ikke kender ikke kendte da vedkommende var ved sine fulde fem og det er også meget betænkeligt så på den baggrund

er det forslag vi skal behandle i dag om generalfuldmagter faktisk et af de bedre fra regeringen jeg fristes til at sige at

det er et glimrende forslag som venstre støtter fuldt ud med forslaget her får fuldmagtsgiver mens vedkommende er ved sine fulde fem

på den måde en indflydelse på hvordan der skal forholdes

til de personlige og økonomiske forhold siden hen og ikke mindst

der skal forholde sig hvem der skal repræsentere vedkommende hvem der skal være fuldmagtsgiver det er

§ tre er en bemyndigelse til ministeren til at fastsætte nærmere regler herom og jeg har også noteret at der i bemærkningerne er fastsat

den digitale fremgangsmåde

kan søge assistance hos statsforvaltningen det synes jeg er meget vigtigt

hvem vil i praksis udarbejde disse fremtidsfuldmagter det er jo sjældent unge mennesker på tyve år der tænker så langt det er jo nok mest ældre mennesker

digitaliseringen måske er kommet

jeg lægger meget vægt på at de kan

vigtigste bemærkning man kan tilføje og som vi er nødt til at gøre noget ud af i udvalgsbehandlingen

er forholdet omkring oprettelsen af selve denne fuldmagt det er jo en oprettelse der per definition skal ske mens man er ved sine fulde fem og kan varetage sine interesser

udpege den der skal

interesser når først man er blevet dement eller hvilken tilstand man nu måtte være kommet i men igen gælder jo dette hvem er det i praksis der vil skrive under på det her det er jo sjældent unge mennesker på tyve eller tredive år det er jo som oftest ældre mennesker der måske forudser en

demens komme netop derfor er det rimelig nødvendigt at vi får klarhed over omstændighederne hvorunder sådanne fremtidsfuldmagter underskrives jeg tænker på den situation at der for nu at skære det ud i pap kan komme en tvivlsom personage forbi og overbevise den ældre om at vedkommende

en fremtidsfuldmagt og vedkommende

så selv ordne det digitalt og kan indsende den til registeret og så videre og på den måde

ældre fuldmagtsgivers formue

det gør vi ved at overveje om ikke der i oprettelsessituationen skulle lægges et par garantier

og det kunne man gøre ved at henvise til reglerne i arveloven om oprettelse af testamenter

til stede eller et notartestamente formedelst tre hundrede kroner påser notaren at man er ved sine fulde fem

oprettes på samme måde som hvis det var et testamente der er jo dybest set kun den forskel at testamentet vedrører fordelingen af formuen efter døden

fremtidsfuldmagten vedrører formuen før døden så så så

er forskellen jo ikke det er jo en en ganske ganske vid fuldmagt man har fat i og derfor synes jeg at det er vigtigt at vi også får styr på omstændighederne hvorunder den oprettes sådan at vi er sikre på at fuldmagtsgiver var ved sine fulde fem og at det var fuldmagtsgivers ønske

den senere dispositionsret over formuen det

vi skal prøve at kigge på i udvalget men summa summarum kan jeg sige at venstre kan

har til formål at styrke retten til selvbestemmelse og gøre det muligt under trygge former at påvirke eget liv

på trods af sygdom eller tab af eksempelvis mental

træffe beslutninger i fremtiden med det her lovforslag vil danskerne selv kunne udpege en eller flere fremtidige repræsentanter

eller svækket mental funktion skulle indtræde

mens man er ved sine fulde fem selv kan få lov til at udpege den her person

reduktion på længere sigt værd

at forslaget her har været et ønske og det har det været længe

har fokus på de her målgrupper

stor nok det vil vi på ingen måde afvise jeg synes

det er fornuftigt at vi i udvalget diskuterer om

altså ved hvad man gør så man sikrer at

kan sikre ens økonomiske og personlige forhold den dag man ikke selv kan

se om ikke vi kan lave en udvidelse af forslaget så det også kan

dansk sygeplejeråd foa og ældre sagen

vi sikrer en værdig alderdom selv om man bliver syg

stor udfordring for personalet derfor ønsker vi

at man ønsker at blive behandlet hvis man bliver så dårlig at man ikke selv kan tage stilling i dag kan man i danmark lave et livstestamente

man kun om man vil have livsforlængende hjælp når man er døende

tandbørstning og så videre

antibiotikakur sondemad eller lignende hvis man bliver syg på et tidspunkt i norge kan den ældre skrive ned hvilken omsorg man ønsker ved livets slutning om man ønsker genoplivning om man ønsker at

hvordan den sidste tid skal være og derfor ser vi gerne det her forslag som nøglen til at sikre at ældre og syge

vælge en befuldmægtiget til at sikre at ens ønsker bliver fulgt

og ikke de personlige vi ser jævnligt problemer for personer med demens vi kan ikke sikre den bedste behandling fordi personen ikke kan samtykke halvfemstusind danskere vurderes at være ramt af demens og alene sidste år døde omkring femten demente efter at være forsvundet

at hospitalsledelsen ansøgte sundhedsministeriet om tilladelse til at bruge gps men de fik afslag

der kunne sige ja på den ældres vegne var det ikke sket derfor er det nogle af de ting vi ønsker

og

danske regioner har påpeget om ikke man kan samle registrene så

ét sted kan tage stilling til mange af de ting som er vigtige i

beslutte når de kommer så langt det er donorregister plejetestamente

tage vare på sig selv længere jeg har stor sympati for

mange danskere der hvert år rammes af frygtelige sygdomme som for eksempel demens de har absolut ikke

en let tid hvis vi kan gøre deres

bevidste lidt mere afklaret for både dem selv deres pårørende og også tredjeparter som sådan

fremtidsfuldmagter også kan gives til mere end blot økonomiske forhold vi

hvis man ikke længere er det vi ser det her som et skridt i retningen af at udstyre borgerne med nogle flere muligheder nogle muligheder for at være selvbestemmende i deres liv

også hvis det senere viser sig at det at det får man sværere ved

rigtig godt forslag og vi glæder os til at se

hvordan initiativet vil blive brugt

en anbefaling fra europarådet

og dermed lade mennesker have så meget

deres eget selv så længe som overhovedet muligt det er en mulighed for at kunne

økonomiske og personlige interesser mens man kan men også bestemme hvad der så skal ske når man ikke længere er i stand til

ikke tale om her at man fratager den retlige handleevne fra fra mennesker

egne kompetencer så det det synes vi er rigtig rigtig positivt

har jo som man også kan læse i høringssvarene lyttet meget til nogle af de organisationer der har råbt op

så nogle gange med andres

det her er simpelt hen

der er i denne folketingssamling og jeg har glædet mig så meget til at vi skulle behandle det

for en gangs skyld giver bedre muligheder til at folk kan bestemme over deres eget liv vi sørger simpelt hen for at man ikke bliver overladt i andres varetægt når man ikke længere er i stand til selv at vælge hvem der skal administrere på vegne af en selv

der er så stor og bred opbakning til

flere partier har været inde på at man muligvis kunne udvide

der er lagt op til her og det vil vi rigtig gerne være med til at se på fra liberal alliances side så det håber jeg også at ministeren vil være åben over for så vi kan få en reel drøftelse af og se på

at man på forhånd så at sige kan bestemme over sit eget liv når man

hvis man selv via ulykke sygdom eller på anden måde bliver ude af stand til at tage vare på sig selv

selv bestemme hvem det er der skal håndtere de svære beslutninger der

synes vi er rigtig godt mennesker først

men her er der virkelig tale om

lovforslag som kommer til at give

jeg tror egentlig vi alle sammen kan forestille os hvor svært det er når sygdommen eller funktionsnedsættelsen når et sådant omfang at man ikke længere er i stand til at træffe afgørende og væsentlige beslutninger om ens eget liv hvor svært det må være hvor umyndiggørende det må føles og hvor stor en belastning det også kan være for for pårørende og selvfølgelig en selv derfor synes jeg at lovforslaget her er vigtigt og

der måtte være men jeg hører hører at alle partier er er

sige at det vi grundlæggende gør med forslaget her

et vigtigt skridt for at sikre at mens man selv har evnen dertil

mulighed for at bestemme hvem ansvaret for ens økonomiske og personlige forhold skal overdrages til hvis man senere i livet ikke er i stand til selv at tage hånd om sine forhold der kan ske meget i vores liv der er operationer der kan gå galt vi kan være udsat for trafikulykker

at funktionsnedsættelsen bliver så stor at vi ikke længere selv kan træffe beslutninger

eller andre vitale spørgsmål

lovforslaget her jo også en håndsrækning til det stigende antal borgere som rammes

vi får et bedre vidensgrundlag om hvordan

vil have tilrettelagt tingene med ordningen her sørger vi for at en

have tillid til at en fremtidsfuldmægtig er legitimeret til

ordning gør det jo også muligt at udpege en fremtidig repræsentant på det personlige område

det vil sige en person som kan være med til at træffe vigtige beslutninger om pleje og omsorg og det der er

selvfølgelig ikke mindst noteret mig at alzheimerforeningen

forslaget her velkommen og det er jo en af de grupper som vi selvfølgelig har tænkt på i udarbejdelsen af forslaget så tak for den positive tilslutning og

netop opridser og hvor danske regioner også siger at det vigtigste er det

for ellers vil sundhedspersonalet faktisk blive mere forvirret og

man kan have fuldmagt til er det noget som ministeren vil se på under behandling så vi måske som

var inde på kan udvide ordningen så man netop kan tage de beslutninger

ophold og arbejde lovforslaget giver endvidere politiet en udtrykkelig hjemmel til at modtage relevante passageroplysninger fra toldmyndighederne og en bemyndigelse til justitsministeren til at fastsætte nærmere regler om kontrollen herunder om politiets adgang til oplysninger til brug for kontrollens udførelse

på forsøgsbasis anvendes som permanent arbejdsredskab for dansk politi ved kontrol i grænseområder

i nær tilknytning til udvalgte steder ved grænsepassager suppleret af mobile kameraer i grænseområderne venstre vil gerne kvittere for at der i lovforslaget lægges op til en skærpelse af bødeniveauet og strafudmålingen for udlændinge som ulovligt rejser ind opholder sig og arbejder i danmark

vigtigt signal at sende til udlændinge at vi hæver straffen for ulovlig

at der er en skærpelse af straffen i forhold til gentagelsestilfælde dog sætter vi spørgsmålstegn ved om det er nok at skærpe strafudmålingen og øge bødeniveauet for

ind på ulovlig vis i danmark det har de seneste dages debat jo også vist at man i allerhøjeste grad kan sætte spørgsmålstegn ved i forhold til den permanente brug af nummerpladescannere er venstre som udgangspunkt positive over for brugen

af brugen af nummerpladescannere som jeg håber vi kan komme nærmere ind på specielt

udvalgsbehandlingen det er blandt andet uklart hvad der skal forstås ved anonymiserede trafikdata og hvorvidt behandlingen af personoplysninger foretages inden for rammerne af persondataloven dertil er det vigtigt for venstre at

hvilke oplysninger der må opbevares til hvilket formål oplysningerne må anvendes og i hvor lang tid oplysningerne opbevares for venstre er det centralt at vi får lavet nogle konkrete regler for politiets brug af nummerpladescannere og oplysninger som udkommer heraf lovforslaget indeholder som sagt en bemyndigelse til justitsministeren som giver ministeren bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om kontrollen blandt andet om politiets adgang til oplysninger til brug for kontrollens udførelse det er vigtigt for venstre at der blandt andet er så megen åbenhed om hvilke beføjelser ministeren får

udvalget orienteres løbende om processen og kan fastsætte reglerne venstre har noteret sig at dansk industri og dansk luftfart har

ifølge dem potentielt pålægges det er helt centralt at vi

offer for alt for høje afgifter og byrder det ligger venstre meget på sinde at vi altid arbejder for at sikre bedre rammevilkår for vores erhvervsliv og derfor vil

bekymringen fra dansk industri og dansk

jeg ser frem til udvalgsbehandlingen hvor vi kan få præciseret nogle af de dele af lovforslaget som venstre har betænkeligheder ved tak for

kriminelle krydser i stadig større omfang grænser det er ikke alene en udvikling vi ser i danmark men i hele verden derfor skal vi naturligvis også indrette vores indsats over for kriminelle så den modsvarer udviklingen med forslaget her ønsker regeringen at styrke politiets kontrolmuligheder i grænseområder og lufthavne herunder ved de indre grænser det drejer sig blandt andet om tilvejebringelse af en ny retslig ramme for politiets udførelse af kontrol med udlændinge i grænseområder og lufthavne samt justering af bødeniveauet for udlændinges ulovlige ophold i

grundlag for nummerplade og passcannere der er effektive redskaber til bekæmpelse af ulovligheder den intelligente grænsekontrol giver et godt grundlag for at kode de kriminelles adfærdsmønstre

menneskesmugling planlægning af terror udenlandske tyvebander og ikke mindst ulovlig indrejse lovforslaget indeholder også en bemyndigelse til at justitsministeren

nærmere regler om kontrollen herunder om politiets

brug for kontrollens udførelse blandt andet oplysninger fra flyselskabernes bookingsystemer det er vel at mærke oplysninger som allerede optages af flyselskaberne

arbejde med forebyggelse og opklaring af kriminalitet som jeg startede med at sige

for kriminelles uønskede adfærd med nye redskaber det er på den baggrund at vi i dag diskuterer det her lovforslag med de ord skal jeg meddele at vi socialdemokrater støtter forslaget

er grænsekontrol der står nogle nede ved vores grænser og holder øje med den trafik der går ind og ud og det er naturligt at gøre det der hvor danmarks grænse begynder eller slutter så

nu at få indført den her grænsekontrol for alt det her er jo bare krumspring man laver en kontrol som

grænsekontrol og som derfor ikke må stå

noget man har fundet ud af i i den her schengenutopi

grænsekontrol jeg vil spørge

så kan politiet bruge deres energi på de kriminelle dem der boner ud

nummerpladescannere glimrende for os

grænsen det er meget enkelt at der sidder nogle intelligente toldere dernede

det er noget der har indgået i overvejelserne hos ordføreren

jo i hvert fald på den korte bane at man bemyndiger det til en partifælle

end andre men det er jo en politisk vurdering

er det interessante er har vi hånd i hanke med hvad det er for nogle bemyndigelser vi giver og er der en bekymring når datatilsynet siger

aner hvad man gør hverken på det ene eller det andet område nu har vi jo siddet sammen i arbejdsgruppen vedrørende digital sikkerhed og al den slags

man kan ignorere de her høringssvar

ingen måde ordføreren at oplysninger om hvor danske borgere befinder sig

bare sådan vil kunne indsamles en masse og at man ikke engang aner hvad datatilsynet siger til det endnu andet end at de tidligere har udtrykt bekymring da man prøvede på at gennemføre det

den anden side af folketingssalen der en dag satte sig på den ministerpost og som måske var mindre optaget af borgernes datasikkerhed

egne personfølsomme oplysninger

tak må simpelt hen ikke være grænser og derfor må

for den utopiske idé om det grænseløse europa og så det møde med virkeligheden som finder sted lige i øjeblikket det forhold at vi ikke har nogen grænsekontrol har jo gjort at de her kriminelle vender tilbage igen og igen

skibbrud i mødet med virkeligheden schengens ydre grænser er hullede som en si og netop sikringen af de ydre grænser var jo selve forudsætningen for at man skulle opgive grænsekontrollen

og begår kriminalitet i danmark selv om de er udvist vi har set det i medierne og det er jo en grotesk farce der finder sted nu prøver man så med lappeløsninger som man kalder intelligent kontrol eller grænseområdekontrol for

hedde grænsekontrol lad mig sige det med det samme der findes i den nuværende situation kun én intelligent kontrol

er lappeløsninger

en lappeløsning det er da bedre end ingenting

et forhold som jeg finder direkte besynderligt og egentlig også forargeligt der følger nemlig slet ikke nogen penge med

sig at der virkelig kan ændres afgørende på den nuværende kritiske situation hvis der ikke sættes midler af til den forøgede kontrol som man

er så lavet efter både hollandsk og fransk forbillede blandt andet ved at udvide kontrollen fra køretøjer til fly og skibe

justitsministeren en bemyndigelse

for hvordan kontrollen i grænseområdet

og

nogle regler hvor det drejer sig om at tydeliggøre kontrollens intensitet og hyppighed og selektivitet altså præmisserne for hvor intenst

og hvordan stikprøvekontrollen kan foregå

jo så komme uden om grænsekontrol eller det overhovedet at tale om

sådan at man kan udveksle oplysninger mellem toldmyndigheder og politi og det er der så faktisk behov for vil jeg mene

men lad mig lige nævne at man i august fordi man fra regeringens side

der manglede hjemmel til

og fange de kriminelle og dem der ikke har noget at gøre i

dermed efterlader man betjentene i lufthavnen fuldstændig i ingenmandsland kontrolmyndighederne givet udtryk for at der er opstået en fuldstændig grotesk situation ude i kastrup lufthavn

det er selvfølgelig utåleligt at det er sådan og jeg håber jo så også

så selvfølgelig skal der foregå en form for kontrol

bødestraffene forhøjes i forhold til ulovligt ophold og i forhold til det at arbejde ulovligt i danmark vi så gerne at de var endnu højere

til biddet og havde indført en grænsekontrol som er den eneste virkelig intelligente kontrol og det skal selvfølgelig suppleres med nummerpladescannere og passcannere og så videre glimrende det er altså vores opgave at beskytte danmark og danskerne og det gøres bedst ved grænsen

den grænse udtrykker jo at danmark er en nationalstat og grænsekontrollen udtrykker at vi er villige til at forsvare danmark imod blandt andet den her grænseoverskridende kriminalitet derfor vil vi også gerne i forbindelse med andenbehandlingen af dette lovforslag stille et ændringsforslag

en vis grad af grænsekontrol baseret på intelligent politiarbejde og ikke baseret på gammeldags grænsekontrol det anerkender vi og vi kan derfor støtte forslaget her

også en risiko for at det kan være en glidebane for teknologien teknologien kan bruges

til mangt og meget men på nuværende tidspunkt

for

og i visse tilfælde begynder de nu endda at gå uden om danmark fordi

at risikoen for at blive taget

for det er dem der har det politifaglige overblik så vi skal selvfølgelig gå den vej og vi har også i sf varmt støttet tanken om nummerpladescannere vi synes faktisk at

får knaldet kriminelle og hvordan man meget målrettet kan gå efter lige præcis dem der er også gode erfaringer med det testede udstyr i danmark så det kan helt sikkert være værdifuldt i kampen mod cabotage og omrejsende kriminelle det eneste jeg ikke er helt så glad for er

hvordan sådan en ordning skal se ud altså vi ved ikke ret meget om på hvilken måde data skal indsamles på hvilke betingelser og hvor længe de skal opbevares vi er en anelse bekymret ved bare at give ministeren fuldt go til at lave en ordning fordi vi reelt ikke ved hvad det er vi siger ja til

en politisk vurdering af det spørgsmål når man ved hvordan ordningen skal indrettes

det må være tæt på vi er ikke så glade for i sf at man skal overvåge alt og alle og derfor

det skal indrettes i forhold til

et redskab vi allerede har vi er rimelig betrygget ved at det ministeren lægger op til er at man skal gå efter de kriminelle

man skal ligesom have nogle i kikkerten det er ikke en overvågning af alt og alle og deres

er lidt anderledes med det man kigger på på eu plan på nuværende tidspunkt

end det der lægges op til her det er fint at der også kommer en eller anden hjemmel til at gøre som man gør i frankrig og i holland hvor man kan lave

ikke systematiske kontroller men i hvert fald en form for grænsekontrol når man står med helt særlige udfordringer som feks at der kommer rigtig mange illegale rejsende på

et tidspunkt og man så kan reagere på den udfordring så det synes vi

udbores i udvalgsbehandlingen inden

vi kan tage endelig stilling vi er overordnet positive men vi har altså bekymringer i forhold til nummerpladescannerne

om i forslaget der står intelligent kontrol af grænseområderne men der står ikke intelligent grænsekontrol vi vil gerne have en intelligent grænsekontrol det har vi sagt hele tiden

af identitet og af pas

indrette sin hvad kan man kalde det grænsekontrol der hvor man har en forventning om at de kriminelle

jeg kan kun opfordre til at dansk folkepartis ordfører

besøg hos syd og sønderjyllands politi for de kan faktisk fortælle om ret markante resultater med lige præcis

kriminalitetsformer man overhovedet kan forestille sig

en grænsekontrol

redskaber der er nødvendig

derfor synes vi også at det her med

et fint element i i lovforslaget ikke mindst når man

er mennesker der kommer til danmark som som ikke har nogen tilknytning til danmark som ikke har familie her som ikke har et liv her men gentagne gange kommer til danmark for

der foregår i høj grad menneskehandel fra østeuropa hvor mennesker

bedraget tvunget til at komme med til danmark og for manges vedkommende så tvunget ud i i prostitution eller tvangsarbejde det er ganske uhyggeligt og det er

ministeren mulighed for at fastsætte nogle regler senere det er for det første helt principielt en uskik at ministre bare får bemyndigelse til at fastsætte regler fordi de er svære det skal være hvis ikke de er så vigtige

en uskik at lade en minister udforme reglerne og hvis man gør som den socialdemokratiske ordfører lige

overvåger ministrenes arbejde tror var det udtryk der blev brugt

kan vi sætte ministrene til at udforme lovgivningen og så skal vi andre bare holde øje og så kan vi sådan træde ind hvis vi synes det er forkert så i enhedslisten er vi principielt imod at man

slynger om sig med bemyndigelsesbestemmelser og da især i det her tilfælde når begrundelsen er at man simpelt hen ikke har kunnet finde ud af at udforme lovgivningen på en ordentligt måde inden lovforslaget skal behandles og så bliver man nødt til at lade ministeren udforme det senere og så håber vi det går godt

det synes vi ikke er i orden

indholdet af de to bemyndigelsesbestemmelser den ene

politiet adgang til nogle passageroplysninger noget som jeg godt har hørt justitsministeren er svært begejstret for at politiet skal have adgang til

har været forsøgt forhandlet i eu i to år efterhånden hvor parlamentet netop af hensyn til grundlæggende frihedsrettigheder har forhindret at køre en lovgivning igennem nu vil man så i stedet for give politiet direkte adgang til bookingsystemerne

nogle mindre oplysninger de oplysninger der skal opbevares efter luftfartsloven men dog stadig nogle personfølsomme oplysninger i lovforslaget er er der to muligheder den ene er at toldmyndighederne i forbindelse

fortæller politiet at der er nogle oplysninger der er interessante der er altså også i modsætning til hvad sfs ordfører lige sagde en direkte adgang for politiet til at kigge i oplysningerne

den anden bemyndigelsesbestemmelse

om det her med overvågning af nummerplader

noget imod at man tjekker om en nummerplade er efterlyst og vi har heller ikke noget imod at det er en

tjekker om en nummerplade er efterlyst om en

skal til syn om forsikringen ikke er betalt men vi har et problem når man så også gemmer oplysningerne på positioner på alle de borgere som ikke har gjort noget som helst galt og

har fuldstændig styr på deres papirer og i øvrigt ikke er mistænkt for noget kriminelt

finde ud af at afgrænse hvor mange oplysninger politiet må indhente hvor lang tid

må dele de her oplysninger med og det er man i en dialog med datatilsynet om

til ministeren og igen vil jeg sige at det er problematisk

fralægger folketinget sig ansvaret og lader det være op til minister og embedsværk

det er også en principiel problemstilling at vi ikke ønsker at indføre et system hvor ganske almindelige mennesker bliver overvåget på deres gøren og laden

jeg slutte af med at sige at jeg er ked af at venstres ordfører ikke kunne være til

man ikke kunne stille spørgsmål til venstres ordfører da venstre jo også tidligere har været kritisk over for netop det her nummerpladegenkendelsesystem så hvis herre preben bang henriksen vil videregive til venstres ordfører at vi meget gerne hører om hvad der har gjort at venstre ikke længere er kritisk over for nummerpladeregistreringssystemet

set ikke noget imod i liberal alliance men vi har noget imod at justitsministeren kommer til folketinget med sådan en gang makværk som det her lovforslag i virkeligheden er sjældent har jeg dog set mage

lovforslag som folketinget bliver præsenteret for

måtte gå hjem og lave arbejdet færdigt sagen er den

nummerplader har man

der skal bruges på hvilken måde og i hvilket omfang det er datatilsynet kritisk over for

at datatilsynet skal involveres efter folketinget har behandlet det i stedet for

det er spørgsmålet om retssikkerhed det er spørgsmålet om ret til privatliv det er spørgsmålet om ret til

også det er bemærkelsesværdigt at den socialdemokratiske ordfører når jeg spørger ind

de her problematikker siger jo jo men det er jo fordi det er et alvorligt problem

jo mindre alvorligt skal vi tage spørgsmålet om retssikkerhed det er jo den fuldstændig omvendte verden og en fuldstændig bagvendt argumentation

jeg synes at justitsministeren burde sætte skub

med datatilsynet og indkalde folketingets partier til en drøftelse

vi kan få afgrænset de her ting på en betryggende måde

og borgernes privatliv det ville være en meget smuk gestus fra justitsministerens side og det ville sikre at vi får en bedre lovgivningskvalitet

at vi hvis justitsministeren vil være med til at igangsætte

proces som jeg lige har redegjort for vil kunne

et lovforslag men det kræver altså at man får grundigheden kvaliteten og processen i orden vi vil stille os på borgernes side og så længe det har den karakter

passcannere op ved grænsen det er en anelse naivt at tro at kriminelle der er udvist stiller sig op i kø og sætter deres eget pas foran sådan en scanner så det er ikke nok der skal mere til

nytter det ikke meget at give politiet flere muligheder hvis der ikke kommer flere politifolk

vil den nye teknologi blive brugt meget mindre og når det sker

være på bekostning af andre opgaver som så nedprioriteres derfor skal tingene gå hånd i hånd nye metoder intelligent kontrol

politiet har jo i forvejen rigeligt at se til og der burde i det hele taget helt generelt tilføres politiet flere penge

tv program om i går der på værste vis demonstrerede at det foregår let men vi skal også

på at vi er et land der er omgivet af vand så der er mange måder at komme ind i landet på vi har tidligere foreslået at overtrædelse af indrejseforbud skal straffes meget hårdere vi synes det skal give en års fængsel og det vil vi egentlig opfordre til

på ingen måde være i tvivl om at man overtræder et indrejseforbud og i alt for mange tilfælde overtrædes indrejseforbuddet jo for at

foretage ny kriminalitet det er derfor vi mener at en overtrædelse af et indrejseforbud skal straffes med

vi mener ikke at forslaget kan gå direkte til tredje behandling før datatilsynet har behandlet politiets notat om brugen af

at vi vil være helt sikre på hvad systemet bruges til hvordan det bliver brugt hvad data kan bruges til og hvor længe data gemmes og i det hele taget være sikre på at det ikke kan eller skal bruges til masseovervågning så det er altså med et vist forbehold at vi på den ene side siger ja

vil jeg gerne vide mere om hvad der sker ved vores grænser jeg vil gerne have at vores myndigheder har flere muskler

det hænger jo ganske enkelt sammen med at stadig mere af den kriminalitet vi ser i danmark kommer ind via grænserne kriminaliteten er i dag grænseoverskridende i

andre meget alvorlige kriminalitetsformer

og en række andre alvorlige kriminalitetsformer krydser vores grænser og derfor bliver vi nødt til at have bedre styr på hvad der sker ved vores grænseovergange man kan sige at forslaget vi behandler her

jo først og fremmest er et spørgsmål om at vi fra myndighedsside gerne vil bekæmpe ulovlig indvandring og den kriminalitet der er tilknyttet jeg tror på at det er intelligent målrettet analysebaseret grænsekontrol der skal til for selv hvis man måtte ønske sig tilbage til de gode gamle dage hvor der stod en og verfede biler ind til siden så var det mig bekendt ikke alle biler

mange rejsende ind og ud af danmark

den helt fysiske åbenlyse grænse danmark og tyskland

via kastrup lufthavn jeg besøgte lufthavnen i går talte med vores

det vil ikke kunne lade sig gøre at kontrollere hver enkelt af dem i hvert fald ikke hvis vi vil bruge vores politiressourcer

derfor vil det jo være at stikke danskerne blår i øjnene hvis man siger at vi vil kunne kontrollere hver enkelt indrejsende til danmark

vi skal med ny teknologi og med et bagvedliggende analyseapparat vide hvor

som den socialdemokratiske ordfører var inde på tidligere vil bruge passcannere

det der er hele tanken med det jo er at de mange mennesker

igennem paskontrollen for at vi så kan frigøre også politiressourcer

rigtig væsentlige paskontrol nemlig der hvor der er mistanke om dokumentfalsk hvor der er mistanke om at det ikke er den rigtige person der bærer passet eller hvor der kan være rejsemønstre der ser

det her dermed lægger forslaget jo også op til at politiet får både nye og effektive redskaber engang imellem kan man rundtosset også som justitsminister

venstre har i offentligheden sagt at der

partier inden for samme politiske blok så måske man også lige skulle tale sammen

jeg tror såmænd nok at det er herre simon emil ammitzbøll

med alt det her siger jeg jo også at i respekt for schengensamarbejdet og de både muligheder og begrænsninger det giver

er der behov for at nytænke vores

det er en en relevant diskussion for folketingets partier for nu at blive helt konkret har jeg sagt at når

de overvejelser der lige nu pågår mellem

allerede i i dag endelig er der spørgsmålet som er rejst af enhedslistens ordfører om politiets selvstændige adgang til

oplysninger om blandt andet passagerers navne fødselsdage nationaliteter og visse oplysninger

om flyafgange det er måske også vigtigt der at få sagt at tidligere har politiet kun kunnet få sådanne oplysninger

inden for schengenområdet så det er ikke et nyt regime

hvilke passagerers oplysninger politiet

optaget af at vi finder den rette balance mellem myndighedernes evner muligheder og kapacitet til at kunne imødegå forebygge og bekæmpe kriminalitet og terror på den ene side og på den anden side det der optager mange her nemlig vores personlige frihed og retssikkerhed i det hele taget jeg vil altså sige at når det handler om adgang til passageroplysninger

ganske enkelt sammen med det faktum at oplysningerne findes

og andre aktører ved jo hvem det er der flyver i flyene

hvor de er rejst fra hvor de måtte have gjort ophold undervejs i deres rejse

der findes det vi har behov for i danmark er det vi diskuterer i dag jeg

gerne have at de danske myndigheder har adgang til de oplysninger også

nogen europæiske politikere der med respekt for sig selv kan påstå at alle

ydergrænser står fuldstændig som de skal

også derfor vi gerne vil have en ordentlig kontrol af de ydre grænser i kastrup lufthavn der har vi et særligt ansvar som vi skal leve op til men

kan garantere at alle der rejser inden for

er her på et lovligt grundlag derfor bliver vi også nødt til at skærpe indsatsen inden for

vi har netop førstebehandlet et lovforslag her i folketingssalen om at kunne fratage folk passet

formodning om udrejse

tænke os godt om det har vi gjort hvad angår den den videre udmøntning vil vi selvfølgelig gøre

på helt tilsvarende vis

de automatiske nummerpladescannere som jeg fuldt ud forstår vender jeg altså også tilbage

i forhold til den her schengenutopi er et fyord det må ikke nævnes vi siger bare det enkle

set rent principielt at politikerne i i stedet for at smyge sig udenom burde gøre op med den her utopi

det der med at der står folk nede ved grænsen hvad skulle

selvfølgelig er der alle mulige andre ting man kan gøre selvfølgelig klart

der faktisk ikke må være nogen fysisk ved grænsen som holder øje med

der var en historie i medierne forleden dag

en is tilhænger rejste fra istanbul

op igennem europa og blev standset i den engelske

en kontrol så vil det selvfølgelig gøre det bedre

teknologien til at kunne genkende hvad enten der er tale om pas eller dokumenter som man ved er falske

at man kender personens rejsemønster

få en bedre kontrol med hvad der sker ved vores grænseovergange men gøre det på den mest intelligente måde

lovgivningsmæssigt grundlag for at kunne gøre det men eksempelvis er brugen af automatiske nummerpladescannere

forligskredsen allerede har taget fat på vi har draget de første danske erfaringer politiet siger at det er et godt instrument og

hjemlet på en en ordentlig måde

og hele det arbejde der pågår omkring

i lufthavnen i går har københavns politi jo valgt at opprioritere indsatsen i lufthavnen hvad jeg synes er

man så ikke siger at det er folketinget der laver afgrænsningen men det er vi så uenige om så siger ministeren jeg vender tilbage til folketinget med flere af de her ting hvad betyder det i praksis betyder det

det vil sige at reglerne bliver som ministeren synes lige meget hvad folketinget måtte mene om den sag og det er det jeg synes er det ærgerlige

jeg har egentlig lidt svært ved at forstå at ministeren

synes at det var det rigtigste at det var folketinget der lavede de her regler afgrænsede de her ting så vi var sikre på at der

øget kontrol ved vore grænser og nu når vi så til de

i regeringen og i justitsministeriet det har vi gjort på baggrund af blandt andet et ønske fra fra sf men også fra vores egne ordførere

være et rigtig rigtig godt instrument

det vil jeg meget meget gerne undersøge det er klart at hvis vi kan komme tættere på at vi kan sanktionere intelligent

formål og at der er flere mennesker der kan bevare deres tilknytning for eksempel til arbejdsmarkedet mens de afsoner

over for mine egne ordførere og

nu også over for folketingets retsudvalg

det er der næsten altid for det første synes jeg vi skal

i virkeligheden ville være bedre at have et sigte på at det kunne foregå begge steder jeg ville være ked af at kriminalforsorgen mister et instrument der faktisk ser ud til at have

så i den videre diskussion vil jeg meget gerne

at sige overføre fra kommer tættere på at sige at et instrument som både domstolene

relevante myndigheder

også folketinget bliver nødt til at overveje

afsoner med elektronisk fodlænke ligger der i kriminalforsorgen det man kalder en egnethedsundersøgelse man skal altså finde ud af

den rette for den person der skal afsone hvad betyder det det betyder at der er nogle der kan afsone med fodlænke

det kræver en egnet bolig man skal jo være et sted når man har fodlænken på

altså også afsonere der giver udtryk for at det

elektronik på sig og blive overvåget af nogle andre

tror jeg det er klogt at tage med os på vores videre færd det man selvfølgelig skal overveje

at hvis man hvis man

også overfører den her kompetence til domstolene

vil der givet skulle laves nogle flere egnethedsundersøgelser

fordi det selvfølgelig er vigtigt at kriminalforsorgen bruger ressourcerne

noget der ligger mange retsordførere på

forud for at at sagen

medføre og det vil jeg gerne understrege flere udsættelser eller længere berammelsestider de

her siger jeg at der er nogle og det er der altid på retsområdet principielle

for det her synes jeg er rigtig og det har jeg jeg tilkendegivet over for retsudvalget

med et ja til beslutningsforslaget her for vi vil altså gerne have lov til at gøre os også de praktiske overvejelser men der er jo noget der tyder på at vi måske her kunne

på tværs af en række politiske partier og det

for et af de nybrud som man må sige at fodlænkerne har været

vi socialdemokrater fandt og finder positivt

forslaget undersøgt nærmere i

vi blandt andet har drøftet med

og selvfølgelig vores egen regeringspartner venstre har efterfølgende fremsat et beslutningsforslag

inden udgangen af denne folketingssamling at ændre beslutningskompetencen vedrørende afsoning med elektronisk fodlænke således at det fremover vil være retten der som led i dommen beslutter om afsoning kan ske ved brug af elektronisk fodlænke

positive over for dette men vi mener at der er behov for en nærmere undersøgelse af mulighederne og konsekvenserne ved at gennemføre en ændring af beslutningskompetencen ikke mindst er det vores ønske at beføjelserne ikke skal lægges helt over til domstolene men stadig

være en mulighed for kriminalforsorgen

domstolene mulighed for at idømme fodlænke

yderligere nuancering af forslaget og herunder en bredere afgrænsning

kun som i dag som afsoningsform det synes

går på lidt forskellige ting jeg synes at justitsministeren fint

otte hundrede og otte undersøgelser og så videre eller personundersøgelser som de

synes vi man skal overveje om man skal flytte hele

hos domstolene og noget af den ligger hos hos direktoratet for kriminalforsorgen

som jeg tror vi alle sammen har samlet op efter

dommerforeningens årsmøde hvor de netop gav udtryk for at de gerne ville have muligheden for det her og det giver også rigtig meget mening

jo i forvejen indhenter

personundersøgelser og får lavet

når man for eksempel skal sætte folk i samfundstjeneste

den samme proces jeg har ikke noget problem med at man både kigger på at give domstolene en mulighed for at kunne pådømme det og også samtidig bevarer muligheden for at kunne bruge redskabet hvor

godt og fornuftigt i kriminalforsorgen jeg kan godt forestille mig at de to systemer

justitsministeriet har afsluttet sin undersøgelse af det her og så har jeg store forhåbninger om at at domstolene i fremtiden kommer til

det er sådan at venstre gerne vil have forslaget til

stemmer vi gerne for

medvirker vi også gerne til det hvis pointen er at bureaukratiet også skal kunne følge med og det er det jeg forstår er hovedargumentet for at

desværre leve i den virkelighed vi lever i hvor

argumenter og så tager det den tid det tager og så

til kriminalforsorgen at beslutte om afsoning kan ske i fodlænke den ordning har for så vidt egentlig fungeret ganske udmærket men det vil være rigtigt at give domstolene mulighed for at dømme til afsoning i fodlænke sådan at forstå at domstolene har forskellige sanktionsmuligheder at anvende når straffen skal udmåles domstolene kan jo i dag idømme alle mulige

skal jeg ind i et fængsel det er sådan set ret vigtigt for den tiltalte at finde ud af om risikoen er at han skal i

vi kan altså starte med at slå fast at det er et vigtigt vigtigt element for den tiltalte det næste er

og har hørt på tiltaltes forklaring på bevisførelsesdokumentationen og hvad der ellers skal til i procedure og så skal de afsige dommen domsmændene kan altså i dag ikke forstå at de ikke også har det element med om tiltalte skal afsone en eventuel ubetinget straf via fodlænke det tredje er dommerne dommerne kan faktisk heller ikke forstå det som min kollega fru karina

blev der også givet udtryk for undren på dommerforeningens årsmøde over den her ordning så summa summarum må man sige at

afgøre det er de domstole der i forvejen sidder med samtlige oplysninger om den tiltalte domstolen sidder med

domstolen har tiltalte foran sig og kan stille supplerende spørgsmål om tiltaltes forhold og domstolen har faktisk et rigtig godt indtryk af de forhold som skal oplyses i forbindelse med en eventuel fodlænkeafsoning det vil altså sige om vedkommende har bolig

arbejde og så videre og så videre gennemgang af de betingelser

personundersøgelsen som ligger foran dommeren derfor

der er grund til at skubbe den her procedure jeg bemærkede at justitsministeren

kræver en egnethedsundersøgelse der blandt andet inkluderer om man har egen bolig og

noget imod den elektroniske fodlænke der må jeg altså sige

er en anden undersøgelse det er faktisk allerede

det vil forkorte sagsbehandlingstiden det kan jeg garantere for

bliver ikke længere af at man skubber

de positive bemærkninger og glæder mig på den baggrund til udvalgsbehandlingen det er ingen hemmelighed at det er er mærkværdigt for dommere og domstole at skulle tage stilling til

strafudmålingen i en situation hvor man kan gøre betingede domme betinget af alt mellem himmel og jord betinget af alkoholafvænning narkoafvænning ophold på bestemte steder kommunalt tilsyn

gøre noget betinget af

eller bestemme afsoning med fodlænke det er altså

i folketingssalen får lejlighed til at diskutere hvordan vi har indrettet vores demokrati

fra tid til anden

og direkte at vi er et repræsentativt demokrati i danmark

resten af den voksne del af den danske befolkning stemmer på nogle politikere

løbende at træffe de nødvendige politiske beslutninger og repræsentere

jeg har egentlig grundlæggende stor tiltro til at de politiske partier i danmark repræsenterer

som er i det danske samfund og jeg har på tilsvarende vis meget stor tiltro til den danske vælgerbefolkning

stemme på nogle andre og det gør de jo også fra tid til anden netop fordi det er så få af os

i folketinget og være dem der træffer de konkrete beslutninger så er

er derfor vi har tidsbegrænsede perioder

hvor hver enkelt dansker har muligheden for

en uforbeholden støtte og opbakning til det repræsentative

fremstår som et en lille smule koloreret

der skal være borgerdrevne beslutningsforslag som kan fremsættes direkte

for folketinget

altså stærk tilhænger af det repræsentative demokrati af det følger også at vi tager ansvaret både for de valg vi træffer og de valg vi dermed

vi fravælger jeg tror det er godt at det er

folketinget og at det er folketinget der derefter sammen med regeringen har den lovgivende magt

og beslutningsforslag kun kan fremsættes af regeringens ministre og medlemmer af

det anføres i bemærkningerne til beslutningsforslaget

respektere grundlovens bestemmelser og det er jo et godt udgangspunkt

lade sig gøre i virkelighedens verden men selv

vil jeg gerne fastholde at vi er et repræsentativt demokrati det er vores ansvar os der er de folkevalgte

kan lade sig gøre jeg tror også

mulighed for at gøre sin indflydelse gældende det er mit indtryk at

regeringen som folketingets partier er der en meget meget let og direkte adgang til os

mere direkte og lettere end den nogen sinde har været før det er så let at skrive det er så let at

sin holdning til kende og der er jo heldigvis rigtig mange borgere der drager nytte af det og gør

bliver hørt enten individuelt eller i i forening med med andre jeg kender herre uffe elbæk ret godt igennem mange år

jeg er ikke et sekund i tvivl om hvad der driver beslutningsforslaget her nemlig en oprigtig interesse for at udvide demokratiet og invitere flere mennesker indenfor det ideal det ønske vil jeg gerne kvittere for og jeg deler det til fulde men jeg kommer ikke til

justitsministeren om regeringen anerkender

som politikere ligger vi allerlavest i i

politisk parti så anerkender man fra regeringens side at vi står over for en udfordring i forhold til

beslutningsforum som vi alle sammen er medlemmer af herinde

fordi jeg tror at det ikke alene gavner danmark men er fuldstændig nødvendigt for den sameksistens der skal være

på vores kontinenter for vores fortsatte udvikling både politisk menneskeligt økonomisk

og transparens at man skal passe på med ikke at opfinde ting for at opfinde ting jeg tror at demokratiet står stærkest der hvor vi løser de konkrete problemer der er med konkrete rigtige politiske svar jeg har ikke så meget fidus til at vi forsøger at opfinde hverken forankring eller eller deltagelse fordi forankring og deltagelse udspringer af mennesker

men spørgsmålet er om man kan inddrage mere eller mindre og der er vel ikke en modsætning imellem at man kan inddrage befolkningen mere og så have et repræsentativt demokrati den logiske konsekvens skulle

folkeafstemninger i forhold til hvordan det er i dag

er man så ikke tilhænger af det repræsentative demokrati hvis man er tilhænger af de paragraffer i grundloven altså forstå mig ret

vi alle er tilhængere af det repræsentative

svar på

afviser det som en modsætning til det repræsentative

i stedet for at gå mere ind i en argumentation om hvad man så vil gøre

rigeligt af enkeltsager i dansk politik og nogle gange er vi vel tæt på en tendens til at vi kommer til at lovgive for meget på baggrund af enkeltsager det der sker i politiske partier det der sker i forligskredse det der sker i regeringer

er jo at man ikke kun forholder sig til et givent spørgsmål ud fra lige præcis det givne spørgsmål

har de brede samfundsinteresser knyttet op derpå

derfor at ethvert spørgsmål i dansk politik er for eller imod dette eller hint kan være farligt

de enkelte områder helt isoleret

konsekvenserne er for det øvrige samfund

noget det der er det svære er at forholde sig til alle politiske spørgsmål ud fra

og ud fra en samlet vurdering af hvor danmark skal bevæge sig hen det lever forslaget her ikke op til og det er forskellen på enkeltsagsdemokratiet

hvor man træffer beslutninger ikke kun på baggrund af enkeltsager

for en tredjedel af folketingets medlemmer at kræve en folkeafstemning om et allerede vedtaget lovforslag der giver man jo faktisk endnu mere direkte indflydelse til vælgerne for så er det vælgerne der siger ja eller nej ved en folkeafstemning

jo stadig op til de folkevalgte om de vil stemme ja eller nej jeg synes ikke det er så enkelt som ministeren prøver at gøre det til

det repræsentative demokrati for eller imod

bare at skulle sige ja eller nej til et givent svar på en given udfordring uden at nogen er tvunget til at forholde sig til den grundlæggende prioritering

i stort set alle valg vi træffer herinde vil der også være en prioritering når man siger ja til noget er der andet man må sige nej til og det tror jeg ikke vil afspejle sig i den her måde

engagement i folkestyret kan styrkes det er netop vigtigt i et demokrati at vi hele tiden er opmærksomme på hvordan folkestyret kan holdes levende og den enkelte borgers engagement kan udvides et demokrati må ikke sløves af at vi at vi bare altid gør som vi plejer en stadig nytænkning er bestemt noget som venstre hylder

der ønsker et forslag fremmet før venstre allerede er i dag vil tage det positivt op vi har

at vi repræsenterer befolkningen og vælgerne derfor har vi også i venstre et meget levende medlemsdemokrati hvor forslag kommer frem debatteres og ofte bliver fremmet til praktisk og konkret politik

i denne valgperiode i venstre gør vi også meget ud af løbende at have en levende vekselvirkning med borgere virksomheder

med flere det være sig ved møder arrangementer aktiviteter

elektroniske medier og meget mere derigennem får vi mange ideer og

og former til praktisk politik det er alt dette der gør venstre til en levende liberal folkebevægelse derfor mener vi ikke i venstre at

styrker den demokratiske debat og dermed også tilliden til os der sidder i folketinget

der er jo mange forskellige modeller rundtomkring i verden på hvordan man inddrager borgerne i politiske debatter og processer vi ser det i schweiz de har en helt anden måde at gøre det

vi ser det på eu niveau og mit spørgsmål

venstre at vi står i en situation hvor tilliden til os

valgte politikere aldrig har været lavere anerkender man at

har lyst til at være medlem af et politisk parti så vi står med en udfordring i

styrke det repræsentative demokrati anerkender man det

at vi står med en tillidskløft mellem borgere

os som politikere hvad er

større og større og at der er færre og færre har lyst til at være en del af de partier som eksempelvis eksisterer i dag

jeg tror bare ikke beslutningsforslaget her er svaret

er nødt til at tage op med os selv

med borgerne så vil jeg sætte lidt flere tal på det som herre flemming damgaard

ved at sige at vi ved sidste folketingsvalg havde en rekordstor afstemningsprocent på syv og firs procent

gjort nogle af de der syv og firs procent lidt

ved medlemskabet får man jo en større indflydelse

vælges som kandidater det er jo via de politiske partier man har en mulighed for at opstille nogle kandidater

vælgerne der senere hen grovsorterer iblandt os kandidater og vælger men inde i en partibevægelse

politiske partier har haft på medlemssiden

en opgørelse over medlemstallene i partierne og af den opgørelse fremgår det at

i de danske politiske partier når man så tæller

og enoghalvtredstusind så vi har haft et medlemstab i de politiske partier på fem og halvfjerds procent det synes jeg er alvorligt

eller hvem er det der vil jeg synes vi som politikere skal tage ansvaret på os i den tillidskrise der er gå ud og møde vælgerne på på en anden måde end vi gør potentielle medlemmer oplyse om vores demokrati og så ændre på at vi bare for nogle få år siden repræsenterede hver tiende voksne ved at de var medlemmer af partierne til at vi nu er nede på under hver tredje voksne så vi har et oplysningsarbejde det er

løses så vi tror ikke på at det her løser det vi tror egentlig at det kan være med til at forværre det så det her er en kraftig opfordring til at når befolkningen

til folketingsvalget så burde

der stiller op og og bruger sin fritid på at forbedre politikken indefra ved at være medlem af

finland har en nogenlunde lignende model og de har gode erfaringer med det folk diskuterer det folk stiller

man har faktisk lignende eksempler andre steder man ser det i schweiz man ser det i usa

bringe de erfaringer og de diskussioner ind i

repræsentative demokratiske rum som

blive mere aktiv end den metode vi har i dag og den model vi har i dag afviser man det fra

herinde jeg tror vi skal ud i marken

vi skal have folkemøder a la bornholm over det hele

italesætte at vi ikke kan være herinde syv dage om ugen

så møder vi heller ikke befolkningen der er faktisk en god grund til at vores mandag

ude på mange uddannelsessteder

være fint hvis arbejdspladserne igen ville begynde at invitere de politiske partier ind til kantinemøder så vi kan møde befolkningen på flere måder end vi gør i dag

befolkningen tager ikke nødvendigvis deres fritid i brug

at vi politikere har én mund og to ører og derfor er det meget godt

ting der er i gang går den rigtige vej men jeg tror bare

engagement ude i befolkningen der var en underskriftindsamling på op til tohundredetusind

og der er en frustration over at den at den interesse og det engagement ikke nåede herind i tilstrækkelig grad så hvordan kan ordføreren på den ene side stå og sige at vi skal være bedre til at lytte til borgerne og på den anden side fuldstændig konsekvent sige at det her forslag ikke hænger sammen altså jeg synes det

er noget som som er færdigt når jeg siger at jeg ikke oplever det her beslutningsforslag som en øget dialog

det fordi det kan være en underskriftindsamling og så et færdigt forslag der bare ligger på vores bord og så skal vi behandle det jeg vil hellere ud ligesom herre flemming damgaard

og have en dialog med borgerne og så løfter vi selvfølgelig som ansvarligt parti de ideer som vi synes socialdemokratisk

og hvis man ikke synes om om det socialdemokratiet er

melde sig ind i vores parti og så være med til at udvikle partiet det er den form for dialog jeg vil jeg vil gerne have højnet den politiske dialog i danmark men jeg vil ikke nødvendigvis have den ved siden af partierne jeg vil gerne have den

sådan set også meget god grund til at standse op og sige at demokratiet som det arter sig

kan man jo se at demokratiet har mange udformninger

er min og radikale venstres klare overbevisning at der ikke er noget der er mere demokratisk fordi det er direkte demokrati måske tværtimod

men udfordringen med at der er stor afstand mellem

i hvert fald mellem nogle borgere

det er selvfølgelig en udfordring i sig selv hvis man tror at debatten primært skal foregå

men det er jo også sådan at der aldrig har været mere direkte adgang til politikerne

stilles af en enkeltperson fuldt alvorligt og på

virke sympatisk altså at halvtredstusind mennesker skal samles om

at blive enige om at fremlægge

jeg tror også meget på at det ikke lige præcis er det her forslag der vil styrke tilliden mellem borgere og politikere

hver især både kunne lade os inspirere

som er optaget af en sag og hvis vi er nok

så kan de være meget færre

sager som borgere tager

pludselig er mange der diskuterer den samme sag

det er meget ofte særlige miljøer eller særlige

debatfora jeg tror vi skal være meget opmærksomme på ikke at tage demokratiet for givet altså på den måde forstået at tilliden til politikerne

er noget vi skal kæmpe for hver dag ikke kun på valgdagen men at det skal gøres på andre måder

folkehøringer hvor man også kan diskutere det samme i flere egne af landet og i dialog og det var måske

side mener vi ikke at det her beslutningsforslag

igen være en enkeltstående ting som ikke grundlæggende laver om på den debat vi har med vores vælgere og derfor kan vi

intentionen er god min tidligere

har absolut fremsat det i en

at motivere borgere derude til at tage ansvar for deres samfund og mene noget om det jeg tror

ordføreren for det radikale venstre kan forestille sig den den motivation der vil være i det når man derude formulerer et beslutningsforslag og vi herinde rent hvis det ellers kan få stor nok opbakning

det vil det være noget der styrker

demokratiske engagement bare det at folk

kan gøre det her samfund bedre set derfra hvor de nu engang står og oplever problemerne må alt andet

den demokratiske kultur i danmark så jeg kan ikke helt forstå

kunne der være noget hensigtsmæssigt i den her måde at

borgere udenfor hvem skal så egentlig være den der forsvarer det herinde vi har et

ikke behøver halvtredstusind underskrifter for at man kan få en politiker i tale og for at man i et parti kan vælge at tage noget op jeg synes heller ikke det er at sammenligne

den initiativret der er i eu

men under alle omstændigheder

vi skal videreudvikle men i den sag synes jeg så nok nærmere at vi skulle gå hen og videreudvikle det via en grundlovsrevision

er jo en evig radikal mærkesag

sig involveret hørt og taget seriøst det er så det der ligger i det her forslag det er ét bud på at gøre det

på forhånd afviser de erfaringer som man har set i finland

positive over for en lignende model i eu

jeg kan kun tolke det som om

når de her spørgsmål er blevet diskuteret i andre

stå til ansvar for det arbejde der gøres og derfor mener vi ikke at det her forslag er

den udfordring som som forslagsstillerne jo selv skitserer nemlig

tillid der er mellem borgere og politikere

det her forslag er ikke

men vi synes samtidig det er vigtigt af og til at løfte blikket og drøfte de visioner som også bør være en del af den politiske debat forslaget om borgerdrevne beslutningsforslag er bestemt værd at diskutere muligheden findes jo netop andre steder i eu fik vi det med lissabontraktaten så en million borgere kan pålægge kommissionen at fremsætte forslag for rådet

som eksempel i en tid hvor det hævdes at afstanden mellem politikere og vælgere forøges

at se på om vi kan gøre noget ved det og mulighederne for

mulighed for at grave dybere ned i fordeler og ulemper vi vil for eksempel gerne have en høring og inddrage eksperter prøve at komme videre med det her og udfolde og udvikle det så vi går positivt ind

et formål som vi vil efterabe i enhedslisten

noget som jeg tror der er behov for jeg vil starte med at sige at et demokrati

deltagelse og om reel mulighed for deltagelse det er ikke

hvert fjerde år der er masser af lande i verden hvor mennesker

at udleve demokratiet og det synes jeg er meget præcist sagt og

vel i virkeligheden lidt i modstrid med ministerens modstand mod beslutningsforslaget

at det handler om at kunne deltage og sætte rammer for deltagelse

skal være et kvalificeret kryds vi har i løbet af de seneste par år

set et par eksempler på

befolkningen i hvert fald store grupper af befolkningen har engageret sig meget

flertallet i folketinget

for teknisk til at nogen gad interessere sig for det

med over halvfemstusind underskrifter

en eller anden tilfældig hjemmeside

da et flertal ville sælge ud af arvesølvet og sælge dong vores alle sammens energiselskab til goldman sachs tohundredetusind mennesker skrev under

handler også om teorier

mennesker i vores land som fortjener at blive hørt og blive taget alvorligt at

det her vil føre til

vil holde op med at diskutere politik samlet set

fungere i flere stater i usa har man sågar

mulighed for at samle underskrifter ind der betyder at noget kan komme til folkeafstemning

en omgåelse af det repræsentative demokrati

en mulighed for at få noget behandlet det er ikke engang en mulighed for at kræve

det er ikke direkte demokrati men det er en mulighed for

at enhedslisten støtter forslaget vi vil

indhente erfaringer fra andre lande måske afholde høringer

vi da fået igangsat en dialog om hvordan vi kan udvide vores

det her kunne være en mulighed vi er selvfølgelig åbne over for andre måder

folketingets side kan være med til at øge deltagelsen i det danske samfund jeg må sige

alt for omskiftelig verden vi har adgang til så mange dejlige informationer på internettet og alt muligt andet

findes rigtig rigtig mange andre steder

det

ordførers tale og den socialdemokratiske ordførers tale for ifølge de tre talere er der en modstrid imellem at være et repræsentativt demokrati og så have borgerinitiativer i forhold til at befolkningen kan bede om

men finland som vel er et meget stolt repræsentativt demokrati har faktisk fået det indskrevet i sin forfatning

og få behandlet forslag i parlamentet

et forslag der handler om hvorvidt danmark skal være et repræsentativt demokrati eller ej det her er et forslag

mere i den politiske proces

i perioden nitten fire og halvfems til to tusind og elleve havde mellem fire og halvtreds og halvfjerds procent af danskerne tillid til politikerne i to tusind og fjorten blev der lavet en ny undersøgelse der viste at tallet nu er nede på seks og tredive

under halvtreds procent i de mange år man har undersøgt det forhold

der sagde at de ikke havde tillid til os

der er nogle der mener at det er den rå politiske debat andre mener at det er den siddende regerings mange løftebrud nogle mener det skyldes en generel tendens

mange ting at forholde sig til og omskiftelige debatter hele tiden det kan også være en udfordring

at forholdet og problemet er gensidigt

at befolkningen kunne komme med nogle gode forslag til hvad det er vi skal behandle her at man frygter at det ligefrem

dårlige forslag der vil føre til mere enkeltsagspolitik jeg tror

gennemsnitlige kvalitet af beslutningsforslagene jeg tror nemlig at vi herinde er meget mere tilbøjelige til bare

et beslutningsforslag om det ene eller det andet intet parti nævnt intet parti glemt jeg skal ikke gøre mig eller mit parti bedre end andre men jeg tror faktisk at vi herinde er meget mere påvirkelige af at nu skal vi lige køre frem med en sag end halvtredstusind danskere ville være det

jeg har sagt til herre uffe elbæk også før jeg kom herop på talerstolen at vi i liberal alliance er positive over for ideen om borgerinitiativer om det lige skal være halvtredstusind danskere om det lige skal

i øvrigt

være to en halv gang så besværligt at få et beslutningsforslag herind som det i fremtiden vil være at få opstillet et politisk parti så det skal man i hvert fald også prøve at sætte over for hinanden

er inde ved en anden ting som har været med til at svække tilliden til

da man ved folketingsvalget i september nitten syv og firs

mange knuder på sig selv herinde og gjort alt for at det skulle besværliggøres at få konkurrence fra andre partier

så man hurtigt kan få repræsenteret nye strømninger det er positivt men vi har i en for lang årrække herinde stået sammen om at forhindre nye strømninger

ikke for det første valg det var alligevel for voldsomt for flertallet på christiansborg men så dog for det efterfølgende valg hvor man har sørget for at gøre det nemmere for nye kræfter at konkurrere med de siddende

jeg vil godt takke herre uffe elbæk for at

vi er meget positivt indstillet over for at medvirke til en form for beretning i udvalget hvor vi måske kunne komme til at arbejde videre med hvordan vi i større grad kan involvere befolkningen i den politiske proces og nedbryde den tillidsbarriere som er opstået mellem befolkning og

allerlaveste brancher

den her model fra finland som jo er sammenlignelig på mange måder cirka samme

i udvalget eventuelt ved en høring det ser jeg virkelig frem til jeg er også glad for at

der har været kommer fra begge sider af

folketingssalen altså fra dansk folkeparti liberal alliance på den ene side og sf og enhedslisten

er det faktisk det repræsentative demokrati

den var alarmerende det ved vi alle sammen tingene ser værre ud og der er behov for at gøre mere den siger dog også at der er nogle bestemte ting vi kan gøre så det er jo ikke sådan at alt er opgivet vi kan faktisk handle så havde vi mødet i peru

det viste at der skal mere til og det vil sige at vi står på en lidt usikker grund derfor mener jeg at vi skal prøve at adressere hvordan

jeg kunne fristes til at sige at paris er sidste udkald men nu har jeg været så længe i politik at det

at sige at det er sidste udkald skal man nok aldrig men

risikoen for at man ikke får en global aftale og det hele ender i bilaterale aftaler

overhængende hvis paris ikke

derfor mener jeg at vi skal have debatten

flere grunde til det men en af

de vigtigste er jo at

en minister i et valgår

i det her land og da jeg synes det må stå over alle andre ting

en sidste bemærkning til

det jeg vil lægge vægt på i debatten

paris og ikke de ting vi gør i danmark så derfor er det en vedtagelse der rammer forhandlingerne i

paris i december måned det her år ind som jeg håber vi kan få ud

rapporten skal udgøre et videnskabeligt grundlag for den globale indsats for at forhindre alvorlige klimaforandringer danmarks høje nationale ambitionsniveau vores ambitiøse tilgang til klimaforhandlingerne afspejles afspejles allerede i anbefalingerne fra

prioriterer danmark især reduktionsindsatsen og klimafinansieringen som er afgørende for den globale omstilling til lavemission

for at overholde to graders målsætningen regeringen er enig med sf i vigtigheden af

cop en og tyve i paris regeringen arbejder for en ambitiøs og global klimaaftale i paris med reduktionsbidrag fra alle parter og særligt fra de store udledere

samtidig arbejdet aktivt for at eu fortsat går foran med ambitiøse mål det lykkedes i oktober at få vedtaget et nyt eu reduktionsmål

og siden da har både usa og kina annonceret nye klimamål vi håber at det vil få andre til at følge trop ilandene skal vise lederskab og gå forrest men ulandene skal også

en ny kyotoprotokol der dækker mindre end femten procent af de globale udledninger

ikke løsningen som fns klimapanel understreger

i at sikre en solid beslutning om at øge ambitionsniveauet før

en stor dansk prioritet og vil fortsat være det frem mod paris klimafinansiering til ulandene er afgørende for en aftale i paris og for at sikre omstillingen i ulandene

er klimafinansiering også en dansk prioritet det gælder mobilisering af privat klimafinansiering for offentlig klimafinansiering er ikke nok

og tyve har ilandene forpligtet sig til at

det er dog sandsynligvis ikke realistisk at få nye kvantitative delmål for klimafinansiering før

cop tyve i lima viste klart at der ikke var opbakning til det men der er i efteråret

fjorten givet mere end ti milliarder amerikanske dollars til den grønne klimafond og det er mere end

i offentlig klimafinansiering i september annoncerede statsministeren et dansk bidrag på fire million kroner til den grønne klimafond samtidig arbejder vi målrettet på at

private klimainvesteringer det er afgørende for at sikre den grønne omstilling i to tusind og fjorten lancerede regeringen

klimainvesteringsfonden fonden ventes at

i klimainvesteringer til ulandene inden for fire seks år danmark har også lanceret et forsikringsinstrument til at fremme energieffektivisering

og i bygninger i ulandene indsatsen i forhandlingerne understøttes af danmarks bilaterale samarbejder med en række vækstøkonomier vi deler vores erfaringer det gør vi med kina med sydafrika med vietnam og med mexico

en ambitiøs energi og klimapolitik det gavner klimaet det gavner dansk erhvervsliv og det kan på sigt være med til at øge ambitionsniveauet i den globale klimaaftale danmark støtter også en klimatilpasningsindsats i ulandene det gør vi med midler fra klimapuljen hvor vi støtter konkrete klimatilpasningsprojekter

kenya det er mozambique vi gør det også gennem vores bidrag til den grønne klimafond

klimatilpasning et af de tværgående hensyn

andre ambitiøse medlemsstater internt i eu for at trække eu i den rigtige retning det er eus to tredive mål et godt eksempel på

arbejder vi på at styrke og danne alliancer med progressive ulande danmark deltager i den såkaldte cartagena dialog det er fyrre progressive i og ulande som arbejder for en ambitiøs global klimaaftale i cartagena dialogen leder danmark for

arbejdet for at øge den globale reduktionsindsats før

i tæt samarbejde med de små østater samtidig taler vi bilateralt med alle de toneangivende ulande vi kan komme i kontakt med på cop tyve mødtes jeg blandt andet med ministerkolleger fra vietnam fra etiopien fra gambia fra sydafrika fra bangladesh men på cop tyve så vi også at den samlede ulandegruppe g syv og halvfjerds havde svært ved at finde en fælles stemme nogle ulande ønsker at fastholde den skarpe opdeling mellem i

to og halvfems mens andre er åbne for en mere nutidig dialog

klimadiplomatiske indsats jeg vil også nævne at eus udenrigsministre i mandags vedtog en handlingsplan der skal styrke eus diplomatiske indsats på klimaområdet klima skal indtænkes systematisk i den fælles udenrigstjenestes dialog med toneangivende aktører

klart udtryk for at eus klimaindsats opprioriteres frem mod cop en og tyve på tværs af ministerområder

danmark leder også ved eksemplets magt ved at vise at en ambitiøs klimaindsats kan gå hånd i hånd med økonomisk vækst siden nitten halvfems er vores økonomi vokset

udledningerne er faldet med mere end tyve procent der står stor respekt om danmarks ambitiøse klima og energipolitik på cop tyve i lima blev det annonceret at danmark for tredje år i træk ligger øverst på

performance index der måler alle verdens landes klimapolitik

danmark kan spille en vigtig rolle er inden for international skibsfart på cop tyve afholdt vi

event om grøn skibsfart som viste at danske redere styrker deres konkurrenceevne simpelt hen ved at spare på energien samtidig arbejder regeringen internt i eu og i fn for en ambitiøs tilgang til at adressere udledningerne fra skibs og luftfart danmark har også gjort en stor indsats for at hjælpe især udviklingslandene med at fjerne fossile subsidier blandt andet med støtte fra klimapuljen

fremme den grønne omstilling de faldende priser på olie som vi for tiden oplever kan være med til at åbne for yderligere reformer

der kræver politisk balancegang sf spørger til indsatsen for at nå vores nationale mål om at reducere drivhusgasudledningerne med fyrre procent i

iværksætte nye klimatiltag på finansloven

afsat hundrede million kroner årligt

det er primært til en varmepakke der reducerer

kroner er afsat som en pulje der skal udmøntes i samarbejde mellem regeringen og sf og enhedslisten parterne skal så mødes i starten

det ikke er nok for at nå målsætningen nej måske ikke men regeringens klimapolitik baserer sig på løbende at tilpasse sig behov og muligheder og indtænke klimapolitikken

været tanken bag klimaplanen fra tretten at klimaindsatsen skal være dynamisk den dynamik vil også blive understøttet med klimarådet der årligt vil komme med råd og anbefalinger til den danske klimapolitik jeg forventer bestemt at de vil bidrage til at forme den danske klimaindsats i årene fremover

femten går de internationale klimaforhandlinger ind i den afgørende fase frem mod en ny global klimaaftale på cop en og tyve i paris eu står stærkt

det gør danmark også vi står stærkt med vores ambitiøse nationale indsats vores omfattende internationale klimabistand

danmark har også en konstruktiv dialog

som kan være strategisk vigtige alliancepartnere i fns klimaforhandlinger alt det her

de overordnede linjer der er fremlagt her må jeg sige først at hvis man nu ser på

min opfattelse at eu var vældig godt forberedt på mange måder men eu var ikke godt nok forberedt på

var ikke godt nok klædt på til at tage diskussionen om finansiering det hænger sammen med ulandene eu var ikke godt nok klædt på til at tage diskussionen om om klimatilpasning at det også er vigtigt det er områder

en dansk regering og jeg lagde mærke til at ministeren var omkring

er helt afgørende at det bliver sådan

og så selvfølgelig også både indviklet og svært at gøre i praksis men det har været sådan i alle de her forhandlinger at de rige lande skulle levere de store reduktioner fordi det er der de store reduktioner var men de skulle så også levere økonomi og hjælp til en økonomisk udvikling på et fornuftigt bæredygtigt grundlag i udviklingslandene og det er det koncept som også må gælde i

lidt rigeligt meget i det møde vi har bag os

det betyder bare at der skal satses hårdere også på de punkter

i det år vi er i ministeren sagde mange rigtige ting som jeg er meget glad for at han sagde omkring klimadiplomati også

er kommet en beslutning på eu niveau og udenrigsministerniveau

tilfreds med jeg vil sige til ministeren at min opfordring er at alle ministre i det her land som er ude

snakke med nogen i udlandet og det er de jo heldigvis tit rejser den her diskussion det er i hvert fald vigtigt at statsministeren også er på plads

alliancebygningen med de mest progressive

ulandene er afgørende og vigtig den har vi jo heldigvis bygget op i de senere år og det har vi også i folketingets klima og energiudvalg der

spillet med på den og har haft kontakter med vores kollegaer i nogle af de lande og det skal vi også fortsætte med

målet er selvfølgelig en ambitiøs global

vigtigt at vi har en finansiering hvor vi lever op til det der blev lovet i københavn om hundrede milliard us dollars årligt fra to tusind og tyve men man er nødt til at forstå at ulandene siger ja det er fint nok at i samlede ti milliard

det er fint

til mødet i december klimatilpasning er selvfølgelig

efter min mening afgørende at vi også er helt klar på at klimatilpasning skal spille en betydelig

er det jo selvfølgelig vigtigt at vi får de store udledere set som store udledere

at fremsætte et forslag til vedtagelse som lever op til det som jeg

opnå de bedste løsninger på disse udfordringer og vi er ambitiøse vi vil finde de bedste løsninger på klimaproblemerne og derfor indgik vi også

enhedslisten og det konservative folkeparti der reducerer danmarks

derfor ser vi også positivt på eus klimaaftale der med målet om en

tredive løfter barren betydeligt forud for det globale klimatopmøde i paris det er endnu et skridt i den rigtige retning i forhold til danmarks forhandlingslinje

cop en og tyve i paris er det venstres klare holdning at vi i danmark hverken kan eller skal gå solo nu er det sådan at europaudvalget fastlægger danmarks forhandlingsmandat til de interne forhandlinger i eu

eu så forhandler på danmarks vegne i

internationale klimaforhandlinger på fn niveau derfor er det vigtigt at eu står så stærkt som muligt

cop en og tyve så vi kan få en så ambitiøs klimaaftale som overhovedet muligt set i et globalt lys hjælper det ikke

vi skal arbejde for at styrke eus stemme i de kommende klimaforhandlinger hvilket også afspejles i forslag til vedtagelse som venstre støtter men før vi fortaber os helt i diskussionen om hvordan danmark og eu kan gøre mere for verdens klima

op til synes jeg at vi lige skal få

ved at stoppe op og konstatere at vi gør det rigtig godt i danmark vi ligger

allerede helt i front når det kommer til at gøre mest for klimaet vi er et af de

produktion og og med den meget ambitiøse klimaaftale fra to tusind og tolv er danmark godt på vej til at opfylde eus

og tyve altså ti år

dukseklassen når det kommer til at gøre mest for klimaet for regeringen sf og enhedslisten er det dog ikke nok at være klimaduks man mener at danmark skal stramme skruen en tand mere og det er her at vi i venstre råber vagt i gevær for hvis vi strammer skruen for meget vil det ramme

den danske økonomi som en boomerang når regeringen sf og enhedslisten fravælger lige konkurrence for danske virksomheder skader det alt andet lige

det vil gøre det meget dyrere at drive dansk virksomhed og det koster i sidste ende på velfærden og hvad med klimaet danmark er jo ikke en isoleret ø og nye byrder og krav risikerer at flytte klimavenlig produktion og arbejdspladser fra danmark til lande med en forurenende produktion og så vil den globale udledning jo altså stige vi er forrest i feltet i forhold til resten af eu men vi skal ikke være så langt foran at de helt mister os af syne der skal være en balance mellem målsætningen og omkostningerne af hensyn til konkurrenceevnen

skal undgå at pålægge danske virksomheder flere og tungere byrder i et hurtigere tempo end de lande

vi konkurrerer med det bliver altså ikke bedre af at regeringens vision for klimaområdet er noget uklar energiministerens vision er én havvindmølle opsat hver uge året rundt i tredive år og ministeren vil også forbyde kul om allerede

ti år mens socialdemokraterne ikke vil lægge sig fast på det endnu

man i regeringen har den samme vision for energiområdet og derudover

den enorme regning der kommer til følge til danskerne

rose regeringen for at man har taget ansvar i forbindelse med vækstpakken sidste år hvor regeringen endelig blevet enig med venstre om at få nogle af verdens højeste

ned og dermed få en mere grøn realisme ind i energipolitikken ved at genåbne energiforliget

venstre støtter langt de fleste af dem det er rigtigt at den nuværende regering ønsker at gå længere

men vores ambition for fossile brændsler to

bare stilfærdigt opmærksom på at vi er nervøse

på den måde arbejdspladser som i dag har den mest miljøvenlige produktion til lande som har en

de førende i verden hvis nu man kalder det førende

er der en rapport som ikke på nogen måde indikerer at vi har fået hånd om problemet at vi har løst det at vi er på rette vej tværtimod vi oplever jo allerede i dag ekstreme vejrfænomener ikke bare herhjemme men jo i langt højere grad i verdens fattigste lande og det er ganske forfærdeligt når huse og kældre står under vand

vi mister værdier for milliarder og minder der ikke kan erstattes men

også rigtigt rigtig mange steder i verden hvor det her

i klima og energiudvalget været i bangladesh og jeg tror også at formanden for udvalget tidligere her i salen har fortalt historien som vi fik fortalt dernede om hvordan de nogle gange skulle reagere når der var et stormvejr på vej en orkan en oversvømmelse så reagerede man ved ikke bare selv at kravle op i træerne og binde sig fast og vente på at det drev over men nogle af dem var jo også forældre og valgte så

starte med at kravle op i et andet træ og binde deres børn fast inden de selv søgte tilflugt i en nærliggende trækrone

på en meget meget illustrativ måde

et billede på hvor alvorligt det er nogle steder i verden og hvor vigtigt det er at vi også nogle af os som har været med til

med til at stoppe den igen

de to grader som vi

den to gradersstigning som vi regner med vi kan håndtere i verden er på ingen måde noget der kommer af sig selv og hvis vi ikke gør noget

hvert fald langt langt værre derfor er der behov for politisk mod og handling

er også lyspunkter i den rapport og lyspunkterne er at vi faktisk har teknologien at vi har mulighederne

hvis vi gør en indsats hvis vi beslutter os for det vi skal så bruge alle værktøjerne i værktøjskassen det er det vi skal diskutere i paris vi skal også bruge nogle af de værktøjer i kassen som vi ikke er så begejstret for herhjemme men det der er sandheden er at vi bliver nødt til at gribe efter alle de værktøjer

det leder mig frem til mødet i paris fordi mødet i paris er vigtigt men det er også rigtig vigtigt

ministeren også har har lagt meget stor vægt på i sin besvarelse af forespørgslen at vi ikke først starter i paris altså en ting er at vi allerede nu skal have landene på banen og melde ind

hoppe på den vogn som vi jo heldigvis også så amerikanerne og kineserne stige på

sammen sagde vi kan faktisk godt gøre noget vi vil godt pålægge os selv nogle forpligtelser

have mange flere lande til at gøre fordi vi står alt for alt for tit i en situation hvor det er i de sene nattetimer under de her forhandlinger at man skal have enderne til at nå sammen og i den situation ender vi desværre næsten altid med med den laveste fællesnævner

også godt at man i lima blev enige om at vi skulle have en forhandlingstekst klar allerede

er i gang med den reelle forhandling meget tidligere danmark skal sikre sig at vi udøver et effektivt klimadiplomati det er heldigvis ikke noget vi begynder på nu det er noget vi har gjort i flere år men det er vigtigt som ministeren sagde at vi styrker det at vi både over for de om man så må sige progressive ulande dem der bliver hårdest ramt eller dem der har den største interesse i at følge os

viser dem at vi står på deres side at de i eu også kan få nogle allierede blandt dem som vil gøre noget

de også kan tale op imod nogle af de lande i deres egen gruppe som er mindre ambitiøse i ulandsgruppen

det er jo desværre nogle af dem der har domineret

også nævnt at det jo er vigtigt at vi i eu står sammen

at man kan gøre rigtig meget frem til

paris i eu i forhold til også at diskutere med hinanden at vi ikke bare skal insistere på at stå sammen men at vi også bliver nødt til at vide at

os der skal have fleksibiliteten det er os der skal kunne række ud det er os der skal kunne få de andre inddraget derfor kan det ikke hjælpe noget at vi bruger al vores krudt i eu på at diskutere os frem til så fint et kompromis så vi ikke har nogle manøvremuligheder

får sat fut i den støtte til omstillingen som

også blev talt om den finansiering som flere har talt om det er vigtigt at vi arbejder på luftfarten og skibsfarten fordi det

meget globale og meget internationale brancher og så er det selvfølgelig vigtigt at vi fortsætter den kamp for at få udfaset de fossile brændsler og særlig støtten til dem

når vi herhjemme snakker om at vi støtter den grønne omstilling så er der altså rigtig rigtig mange steder i verden hvor det man støtter sådan set

så jeg håber og tror at vi med en ambitiøs dansk

kan nå rigtig langt og jeg håber og tror for klimaets skyld at vi kommer til en god aftale i paris vi støtter

senere på året men også som jeg læser teksten

klimapolitik og energipolitik

at det har ført til at vi i danmark har

husholdninger vores forbrugere

det går ud over vores husholdninger på den måde at folks privatøkonomi bliver belastet af højere el og varmeregninger

at man mister konkurrenceevne over for udlandet

både kort og og lang sigt så den satsning og det meget høje ambitionsniveau som

regeringens ambitionsniveau går jo langt ud over

værd at diskutere hvad det er regeringen har sat sig

at nå derhen til

jo et faktum at at danmark deltager i

det gør danmark selvfølgelig for det gør alle

der skal danmarks strategi selvfølgelig også lægges og skal kunne diskuteres her i folketinget som sagt mener vi i dansk folkeparti

at vi i danmark er gået meget langt i vores indenlandske

en fyrre procentsreduktion

derfor synes vi ikke at vi skal fortsætte videre ud ad det spor som

kan tillade os at sige at nu har

det der skal ske i de internationale klimaforhandlinger

andre lande der må der må bære en tungere byrde end de

lægger sig fast på flere tiltag der skal reducere

så derfor har det mere karakter af symbolske handlinger

i danmark og det vil vi fraråde at man derfor kaster sig ud i

det var de første bemærkninger fra fra dansk folkeparti i denne omgang jeg skal også benytte lejligheden mens jeg er på talerstolen til at fremsætte et forslag til vedtagelse som vi gerne vil have indgår i de videre forhandlinger og det er på vegne af dansk folkeparti og liberal alliance det lyder sådan her

ikke at påføre danmark forpligtelser til yderligere reduktioner folketinget opfordrer regeringen til at tilrettelægge den danske energipolitik således at hensynet til en stabil og billig energiforsyning prioriteres højere end at stræbe efter flere og symbolske reduktioner af

sig byrder i den størrelse så hvis der skal laves

at danmark og og alle andre lande i verden skal skal påtage sig

skal alle lande påtage del af byrden og der har vi i danmark allerede

hvad vi vil i i danmark kan herre mikkel dencker så forestille sig at dansk folkeparti vil foreslå nogle begrænsninger i hvad danskerne må købe ind eller et eller andet hvis der skal være en rimelighed altså hvis der findes sådan noget som at danskerne klarer sit

så skylder vi jo stadig væk en hel del og

der er bare den hage ved det at energiaftalen fører til en reduktion på fire og tredive

målsætning for dansk folkeparti i sig selv vores målsætning er at være med i en energiaftale for at påvirke hvad det er der foregår

notorisk er forkert

jo grebet ud af luften at vi i danmark er særlig klimavenlige det er jo ganske enkelt ikke rigtigt og derfor bliver jeg at spørge hvad er det så man baserer sin holdning

er

for os i dansk folkeparti er det naturligt at danmark er med

i de samtaler der er med med andre

hvis vi skal indgå i en international aftale skal det være en international aftale

herre mikkel dencker sagen er jo

reducerer og det er jo godt og det er godt at vi er enige om nogle ting men men vi er jo nogle af dem der forurener mest per indbygger i verden det er bare sådan det er

skaffe sig varme og brændsel ved at gå ud og og finde gamle træer de kan hugge i stykker

fns klimapanels rapporter

hvis vi vælger ikke

bliver det ikke sådan at vi så

som vi har i dag så bliver det

klimaforandringer der kommer de klimaforandringer har vi jo allerede stiftet bekendtskab med i meget meget voldsom grad

række fattige lande

meget begrænset omfang i danmark men når man tænker på de reaktioner der kommer udeomkring på de oversvømmelser

er det alligevel synes jeg dristigt at sige at vi skal gå videre ad den vej der hedder at reducere vores

at det er ganske ganske omkostningsfuldt

meget tydeligt at hvis vi gør noget hurtigt

bliver det væsentligt billigere end hvis vi venter så må man jo bare sige til hele diskussionen af klimaforandringer at der må man stille sig selv spørgsmålet jamen hvad betyder det hvis vi ikke gør noget og altså bevæger os ud i fire gradersændringer i temperaturen i stedet for de under to vi indtil

det er sådan at

men vi har reduceret det

det skulle være en holdbar løsning er så at resten af verden ikke insisterer på

den samme udvikling som vi har gjort altså få det samme forøgede energiforbrug

i hundrede

voldsom økonomisk vækst på en massiv udnyttelse af jordens ressourcer

inddrage moralske elementer i politik holdning eller værdier

det vi primært diskuterer i dag eller det der primært ligger i vedtagelse er jo et forslag

danmark også kan gå i spidsen i de internationale forhandlinger og vi kan godt tilslutte os det forslag til vedtagelse der ligger her fordi det giver en fornuftig linje for danmarks indsats i de internationale forhandlinger frem til paristopmødet

helt klart at hvis det endnu en gang skulle vise sig at resultaterne i fn er skuffende

så betyder det ikke efter vores opfattelse at danmarks forpligtelse til at gå i spidsen forsvinder og det betyder jo ikke at vi ikke også fremover skal arbejde sammen med andre lande der ligesom os gerne vil gennemføre konkrete skridt der kan reducere

det samarbejde skal danmark selvfølgelig samarbejde med ulande som sammen med os kan vise nogle udviklingsveje for fattige lande som er i stand til at skabe velstand udvikling sociale fremskridt

nogen af de vækstøkonomier som har brug for at omlægge deres produktion sådan at den måde de producerer varer til for eksempel danskerne på sker på en energimæssigt langt langt mere forsvarlig måde end

og også sammen med rige lande både for

og det skal vi arbejde for

kæmpe for sandheden er jo at det der står i det her

anderledes end den linje vi hidtil har har haft hvorfor der så også er så bred opbakning til den men hvordan hænger det sammen

at man synes det er umoralsk og uambitiøst og så samtidig stemmer man for det stik modsatte

også historisk gjort og det skal vi

ambitiøse reduktionssatser fra særlig de store udledere altså usa og kina som herre steen gade også understregede i sin egen ordførertale og det er det jeg ikke synes hænger helt sammen med herre per clausens udtalelse men det er fint hvis

store forhandlinger under cop mødet skal handle om

vi har jo set oversvømmelser orkaner luftforurening alle ved hvordan det står til i kina i beijing

det kan være meget svært at se solen

et år i paris hvor cop en og tyve skal være sejler forureningen ned ad væggene

at trække vejret i paris i europa så der er ting der skal gøres og derfor er den her dagsorden meget alvorlig i danmark har vi i det konservative folkeparti dagsorden vi er det grønne parti i blå blok vi vil gerne sikre at den jord vi har i vores land bliver bragt videre til næste generation i en bedre forfatning ren luft rent vand sunde sunde fødevarer og så videre er

derfor er det også nødvendigt med den grønne dagsorden den grønne omlægning men den omlægning er også et udtrykt ønske for os i energiforliget

demonstrerer vores vilje til at gøre det rigtige det er også der vi tager nogle forbehold

vi har borgerne i centrum mennesker først hvad kan vi medvirke til uden at det simpelt

det på en ordentlig måde sådan at borgerne får incitamenter til at medvirke

også se på hvad konsekvensen er for erhvervslivet hvad koster det af arbejdspladser når vi pålægger virksomhederne krav om øget teknologi der udleder mindre og hvad er gevinsterne ved det den balance skal også være i orden

for er sket i energiforliget

har forandret sig og det er derfor vi løbende har en dialog om at få bragt tingene tilbage til det udgangspunkt og de forudsætninger vi faktisk aftalte i to tusind og tolv omkring energiforliget

grønne omlægning hvor vi altså har meget fokus på almindelige mennesker og den regning de skal betale er der også den anden dagsorden om hvordan

men det skal selvfølgelig frem mod

og halvtreds gå hånd i hånd med vind og andre ting sammen

udnytte de ressourcer vi har

ikke fra den ene dag til den anden

der har vi så en målsætning om at reducere drivhusgasser og

andre har været inde på at vi har nået tre og tredive til fire og tredive procent vi er overbevist om at vi kan nå de fyrre procent

lavthængende frugter det er ikke nemt men vi kan nå den målsætning vi har krævet og det er en fast præmis at det skal ske samtidig med at vi skaber arbejdspladser og beskæftigelse det må ikke være en vækstdræber det må ikke betyde

byrder hverken for borgere eller for erhvervslivet

om at skabe ens vilkår for det danske erhvervsliv

dem de konkurrerer imod

de nærmeste lande men det gælder faktisk i eu og på verdensplan men lad os nu holde os til eu

den betales ikke i nogen af vores nabolande og derfor bliver det dyrere at producere og det

være dyrere at være virksomhed danmark end det er i de lande vi sammenligner os med og konkurrerer imod så ja til at gå

på en måde så vi kan betale regningen og bevare vores konkurrenceevne

skaber den teknologi og de muligheder for at sælge det til gavn for vores statskasse til gavn for indkomst i virksomhederne og omsætningen

flere arbejdspladser skal vi passe på med at det ikke går for hurtigt det er jo et faktum at

se på formanden at nu har jeg udtømt min tid

jeg vil udnytte mandatet til at gøre danmarks stemme hørt i forsøget på at skaffe os en ambitiøs klimaaftale vi vil bruge hele det klaviatur vi har lagt frem

ihærdigt som vi nu overhovedet kan det er klart at debatten har afsløret nogle uenigheder om tempoet internt i danmark og der er mange af de diskussioner vi kommer til at genbesøge i forskellige variationer i årene fremover det der ikke skal genbesøges efter denne debat er som sagt det mandat som danmark nu går til forhandlingerne med

glæder mig til at afrapportere hvordan vi har gjort det forhåbentlig efter at vi har nået en solid og ambitiøs klimaaftale i paris sidst på

når vi siger at vi er

klart at vi er foran i den forstand at vi har reduceret vores

man skal bare lige være opmærksom på at vores vores

og vi ligger

lidt over eu gennemsnittet sådan er det det er jo derfor at vi får nogle af de dér diskussioner vi kunne måske appellere til at vi snakker om

i danmark i dag det skal vi jo nå inden to tusind og halvtreds

det var faktisk venstres statsminister

dansk folkeparti og

og tredive i danmark det er jo det forhandlingerne i paris handler om det bliver jo

to tusind og fem og tyve eller to tusind og tredive eller sådan noget som man skal melde ind

men man skal jo melde nogle nye mål ind skal

virkelig ikke forpligte os på

modernisere vores produktionsapparat og modernisere vores samfund og der vil jeg så sige til herre mike legarth at jeg er fuldstændig enig i

klogt og begavet så vi også er med til at skabe arbejdspladser det synes jeg faktisk at vi gør med energiaftalen det er det ene

at vi belaster erhvervslivet så meget nu har vi brugt noget tid på det der

sørget for at lette det for erhvervslivet det er fordi den blev større end vi havde regnet med men man skal huske at selve energibeskatningen på erhvervslivet i det her land

eus minimumsbeskatning

betaler høje energiafgifter

har vi lært hinanden at vi skal spare på energien og det skal vi fortsat

men vi skal altså fem år tilbage før

vedtagelse og vi skal gøre

så billige i deres produktionsomkostninger som

uden at man behøver at påtage sig nogle voldsomme ambitioner

energiforbrug fordi energi koster penge at alle da prøver at lade være med at bruge mere end der er nødvendigt man kan se at den danske bilpark de sidste ti år har undergået en stor udvikling hvor

til femten år siden anerkender sf ikke det faktum og at

at så mange danskere heldigvis vælger biler der kører langt på literen i dag det er da fordi benzinen koster noget altså hvis vi lå der på de

på i nogle lande hvor man giver store store statssubsidier

jo ikke køre dobbelt så langt på literen

fordi vi har lavet politik for det det er fordi du kan købe en a mærket

i stedet for en e mærket bil

forhåbentlig også når man ser på huse

det her reduceret for det er vi nødt til af hensyn til kloden og så skal vi gøre det begavet og sådan at vi også er med til at skabe både arbejdspladser

hensyn til hvor hårdt vi belaster særlig vores produktionsvirksomheder i danmark det gør vi til dels også i vores klima og energipolitik men jo højere krav vi stiller desto værre

har et velfærdssamfund hvor dem der skal bidrage til velfærdssamfundet er i mindretal

vi nødt til hvis vi vil opretholde den velfærd

være varsom med at stille større krav til hvor langt danmark skal

venstres dagsorden at de største udledere og syndere i

skal vi have til at gå hånd i hånd for at sikre en

vedtagelse man støtter op om men i bund og grund

er det i hvert fald det som er det fælles ønske i folketinget hvilket

når eus gennemsnit per indbygger er er det samme som kinas kan man vel ikke sige at at vi vi kun er foran

og det er jo der vi er med til at skabe nogle job blandt andet herre thomas danielsen er valgt

i tusindvis af job ved at lave den her omstilling

sige ja men det er da også politisk vilje der er med til både at lave omstilling som er nødvendig og sørge for at vi både skaber job og selvfølgelig heller ikke kvæler nogen job

er jo ingen der drømmer om at det er det det handler om